og ni og tres gang åbner folketinget på lovens grund skal friheden bygges sagde tidligere folketingsformand christen berg vi kan kæmpe om dette eller hint men ét er vi enige om grundloven står fast enhver regering må søge sin styrke i et tillidsforbund

fire og tres år under den nuværende grundlov af grundloven følger at jeg som såkaldt aldersformand det vil sige ikke det ældste men det længst siddende medlem skal lede valget

folketinget her viser mig ved at genvælge mig til formand det er en stor ære men jeg er også ydmyg og ydmyghed kommer

ære sammen med mine kolleger i præsidiet vil jeg efter bedste evne bestræbe mig på at dele sol og vind lige og være formand og varetage alles interesser uanset partifarve det er mit håb at jeg kan lede arbejdet herinde på en måde hvor åbenhed respekt og tillid bliver fællesnævnere i løbet af sommeren er folketingssalen blevet ombygget blandt andet for at gøre den mere handicapvenlig arbejdet fortsætter i sommeren to tusind og atten og afsluttes endeligt næste år men resultatet er allerede flot jeg glæder mig til en ny sæson med mine kolleger her i folketingssalen og til samarbejdet med alle de dygtige mennesker der har deres daglige

hendes kongelige højhed prinsesse benedikte ligeledes

ligeledes hjertelig velkommen til repræsentanterne for højesteret formanden for grønlands inatsisartut formanden for grønlands

færøernes lagmand samt til københavns overborgmester jeg benytter lejligheden til at sende folketingets hilsen på denne dag til grønlands

spurgte ud i salen hvem der drømte om at rejse ud i verden for at læse eller arbejde så røg hænderne i vejret

op da udenrigsministeren spurgte hvem af jer

derfor kan man sige at danske unge som de er flest har mod på verden og det er godt

jo bedst hvis de kommer hjem igen med nye erfaringer og mod på livet for vi har brug for dem gennem historien har danskerne grebet mulighederne ude og hjemme vi har ikke stået stille vi har haft ambitioner vi har drevet udviklingen frem vores land er blevet rigere vores samfund tryggere danmark er blevet friere rigere tryggere friere det er den balance danmark er bygget på hvor dynamik og udsyn er forudsætningen for velstand og hvor velstand er grundlaget for velfærd det går

i danmark der er grund til optimisme nu skal vi have alle med ind i en lysere fremtid regeringen har lagt en plan med fire konkrete mål lige fra start for det første vil vi skabe flere private arbejdspladser så vi kan øge velstanden og dermed velfærden siden folketingsvalget for to år siden er der skabt mere end ethundredetusind nye private job for det andet vil vi

vi har investeret milliarder i bedre sundhed kræftbehandling omsorg for de ældre og dagtilbud til børnene for det tredje vil vi flytte tusinder ud af passiv forsørgelse og ind i et aktivt liv hvor den enkelte forsørger sig selv jeg tror på værdien af at tage ansvar af at have noget at stå op til om morgenen at vokse med opgaven at bestemme over sit eget liv og nye tal som er

på godt et år er antallet af personer på kontanthjælp faldet med trettentusinde og femhundrede vi har nu det laveste antal på offentlig forsørgelse i ti år for det fjerde

for danmark skal ikke stå åbent

vi skal nu otte år tilbage for at finde et halvår hvor så få har søgt asyl i danmark flere private arbejdspladser en stærkere kernevelfærd flere med i arbejdsfællesskabet styr på tilstrømningen til danmark på alle fire mål går det den rigtige vej det går fremad væksten har bidt sig fast ledigheden er lav beskæftigelsen er høj verden og europa har revet sig fri af krisen og det har selvfølgelig betydning selvfølgelig har det det men vi har også selv løftet fremgangen

og vil sige tak til folketingets øvrige partier som jo alle har bakket op om dele af regeringens politik flere af jer står bag vigtige forlig jeg ser også frem til samarbejdet i det nye folketingsår for selv om det går godt

det går sådan set ret godt

investeringer motorveje digital infrastruktur som binder danmark sammen

men jo langtfra dem alle sammen for det andet vil vi bruge syv milliard kroner af råderummet på at lette skatter og afgifter give iværksættere bedre adgang til kapital anspore til forskning og udvikling af nye arbejdspladser det er mange penge men jo langtfra dem alle derfor har vi for det tredje endnu flere penge langt de fleste tilbage til alt det andet som vi også vil styrke politiet og forsvaret investere i tryggere velfærd forbedre sundhed og omsorg og så også have noget i reserve for det er altid klogt med penge på kistebunden flere

investeringer er en del af svaret men ikke hele svaret mere offentligt forbrug er en del af svaret men ikke hele svaret flere skatte og afgiftslettelser er en del af svaret men ikke hele svaret så når nogle prøver at give indtryk

så er det ikke rigtigt men indrømmet

forbrug vi insisterer på en balance

det er forkert at reducere dansk politik til et valg mellem skat og velfærd det er et falsk valg jeg vil advare mod at bruge hele råderummet på

det er ikke ansvarligt det vil være at forpasse chancen for at lægge et solidt økonomisk fundament under vores fremtid

tænke på nutiden er jo sådan en letsindighed man vist kun kan tillade sig når man er

sidst jeg var statsminister gennemførte vi en række svære men helt nødvendige reformer og den socialdemokratiske regering som fulgte efter fortsatte jo linjen med en klar ansporing og støtte fra både mit parti og andre borgerlige liberale partier der blev gennemført topskattelettelser selskabsskatten selskabsskatten blev sat ned der blev gennemført besparelser på førtidspension og kontanthjælp og fordi vi her i folketinget i fællesskab har løftet ansvaret for fremtiden og fordi flere danskere arbejder så har vi i dag penge at bruge

i sidste uge hvor vi sammen med dansk folkeparti gør familiebiler billigere sænker taksterne over storebælt og finder penge til nødvendige investeringer i infrastruktur på fyn det er en god start næste skridt er at sikre at det skal betale sig at arbejde for endnu flere det vigtigste formål med jobreformens fase

helt konkret vil enogtyvetusind flere få en mærkbar gevinst ved at gå fra passiv forsørgelse til aktivt job

det understøtter en social balance hvor alle der kan bidrager

ikke er stilstand men fremgang

er stilstand jo lig tilbagegang derfor skal vi have høje ambitioner vi skal være klar til at bruge den nye teknologi robotter kan give bedre velfærd digitalisering kan være med til at mindske klimaforandringer fremtidens job kan blive mere givende og mindre nedslidende vi skal fremme et stærkt danmark hvor vi griber mulighederne og et trygt danmark hvor alle får del i fremgangen regeringen har inviteret fagbevægelsen virksomhedsledere eksperter og andre til et partnerskab for danmarks fremtid vi skal have tårnhøje ambitioner for digitaliseringen derfor vil regeringen fremlægge en strategi for danmarks digitale vækst vi skal fastholde og udbygge et arbejdsmarked med både dynamik

ikke sker social dumping og vi skal i fremtiden være endnu bedre til at omstille og efteruddanne derfor forhandler regeringen arbejdsgivere og fagbevægelse om bedre voksen og efteruddannelse fordi det er vigtigere end nogen sinde at få alle med den enkelte har ansvaret for at lære gennem hele livet og det ansvar

er større i morgen end i dag og det skal den nye trepartsaftale bane vejen for

i danmark har vi været gode til at uddanne i takt med

færre ufaglærte jobs det har gjort os rigere det har gjort flere tryggere derfor har danskerne mod på fremtiden og et modigt folk

fordi forsyningssikkerheden er høj

tjene penge på det på gode dage bliver al vores strøm produceret af vind vedvarende energi står for mere mere af energiforbruget end nogensinde før regeringen har sat det mål at mindst halvtreds procent af energiforbruget i år to tusind og tredive skal være fra vedvarende energi og at vi skal være helt uafhængige af fossile brændsler

blev sat for ti år siden af den daværende

turde han og vi ikke sætte årstal på

vil vi komme med et bud på efter nytår i et udspil til en ny energiaftale og

på plads

en bred aftale om den så har vi også en række centrale byggesten til en samlet klimaplan danmark er et grønt foregangsland og det er vi blevet gennem en lang og sej og fælles indsats i tolv af de seneste seksten år hvor vi har styrket vores grønne position har danmark haft en borgerlig liberal regering det giver ikke os patent på den grønne omstilling men det viser at det ikke passer når andre forsøger af tage det regeringen har netop sammen med dansk folkeparti afsat en milliard kroner til sol og vindenergien i sidste måned lancerede jeg i

det nye globale initiativ partnerskaber for grøn vækst og verdensmålene p4g

står vi heller ikke stille

det går godt i danmark flere har et arbejde og det glæder mig særligt at optimismen har slået rod over hele landet det oplevede jeg sidste måned i esbjerg som er hovedsæde for danmarks offshoreindustri

mit klare indtryk i thisted hvor hanstholm havn netop har fejret halvtreds årsjubilæum

ingenting til i dag at være en af nordeuropas førende fiskerihavne jeg oplevede for nylig i vejle hvor gamle familievirksomheder hjælper nye hjælper nye vækstvirksomheder på vej

så det så sent som i sidste uge da jeg var med til at tage første spadestik hos virksomheden foss der sætter et nyt byggeri i gang som vil give plads til flere hundrede nye vidensmedarbejdere der er fremgang

i hele danmark og

fuld gang med at gennemføre den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde tre tusind ni hundrede job

og ind i resten af landet vi har netop fået en ny status der viser at ud af de tre tusind ni hundrede arbejdspladser er mere end to

flyttet ind tre og tyve institutioner er

byer rundtomkring i danmark har fået nye statslige arbejdspladser undervejs var der jo nogle

mente at det blev svært måske nærmest umuligt at få dygtige folk til de styrelser og institutioner der flyttede væk fra københavn den kritik er jo blevet gjort til skamme i august besøgte jeg civilstyrelsen og nævnenes hus i viborg og jeg talte med en ung mand der havde valgt at tage turen frem og tilbage fra københavn mens han så tiden an andre havde taget springet og var flyttet med familien

andre pendlede til og fra viborg fra for eksempel aalborg

er lykkedes at skabe et attraktivt juridisk miljø

myndighederne tættere på og til glæde for den by der får nye arbejdspladser

vi er i gang med at flytte statslige arbejdspladser i et historisk omfang og jeg er glad for at der her i folketinget er en stigende forståelse og en bredere opbakning til det end der var til en start

også høje ambitioner for den næste bølge i en ny udflytningsrunde vil regeringen igen etablere flere tusinde arbejdspladser ude i landet og vi præsenterer vores udspil i december måned

i den sociale balance der er danmarks styrke

taler om den amerikanske drøm

avisbudet kan blive milliardær

tryg velfærd ligestilling mellem kønnene det er jo her

mennesker kan flytte sig og jeg er overbevist om at det giver os en særlig drivkraft for ud af social tryghed vokser dynamik og fremtidstro

i et af de tryggeste samfund i verden

derfor passer regeringen også på velfærdssamfundet de aftalte serviceudgifter i kommunerne fra to tusind og femten til

atten er øget med godt og vel en milliard kroner en milliard

på sygehusene er ansat fem tusind

hundrede læger og lige så mange sygeplejersker fem tusind en hundrede det svarer til at der hver eneste dag undtagen om søndagen i gennemsnit er ansat en læge og en sygeplejerske mere i gennemsnit seks ekstra læger og seks ekstra sygeplejersker om ugen

flere ansatte og bruger flere penge til sundhed end nogen sinde før så kan man jo godt tænke at hvad bliver der af alle pengene og hvor er alle de varme hænder og de mange penge blevet af ja de er jo blandt andet gået til at udføre tæt på trehundredetusind flere operationer til at halvere ventetiden til operationer til markant bedre kræftbehandling

det er jo godt og det er værd at huske på

svaret er selvfølgelig nej og det bliver det heller aldrig vi skal hele tiden forbedre og den udfordring vi har nu

det er ulykkeligt for borgeren det er demotiverende for medarbejderen vi skal gøre det bedre derfor vil regeringen i begyndelsen af næste år præsentere en sammenhængsreform jeg bliver jo selv både vred og bekymret når mange ældre og kronikere kommer i klemme imellem sygehus og kommune og egen læge i en tid med specialisering og supersygehuse

er det ekstra vigtigt at vi også tager hånd om det enkelte menneske helt tæt på regeringen vil derfor i det nye folketingsår også komme med et udspil til et nært og sammenhængende sundhedsvæsen for især de ældre og de kronisk syge for fællesskabet skal være der for os hvis vi bliver syge fællesskabet skal være der for os når vi bliver gamle vi skal værne om fællesskabet det er det helt store jeg her taler om det der favner os alle men det er jo også hverdagens fællesskab

her er foreningerne og civilsamfundet en kulturel grundpille i vores samfund regeringen vil fremlægge en strategi for at få flere med i foreningslivet det vil vi sætte penge

klar med hjælp hvis katastrofen for alvor rammer den syttende juni blev grønland hårdt ramt af et fjeldskred der forårsagede en tsunami mennesker mistede livet boliger blev ødelagt livsgrundlaget blev fjernet for de fleste borgere i de to bygder nuugaatsiaq

tak for det og tak til folketinget for opbakningen til at støtte selvstyret ekstraordinært med tredive million kroner til at hjælpe de berørte borgere med at skabe en ny tilværelse

også aftalt et samarbejde om at rydde op efter den tidligere amerikanske tilstedeværelse i grønland vi har en dialog om fiskeriområdet med færøerne og grønland

på færøerne og i grønland er der en national stolthed og en selvfølelse som aktuelt er fundamentet for arbejdet med egne forfatninger det har jeg fuld forståelse for men samtidig sætter grundloven nogle klare rammer og det ved jeg at der er opmærksomhed om

jeg tager diskussionen alvorligt jeg holder meget af grønland jeg holder meget af færøerne jeg holder meget

benytte lejligheden til at sige til de grønlandske og færøske medlemmer af folketinget tak for det store arbejde i yder for os alle sammen

vilkårene ude og vilkårene hjemme hænger tættere sammen end nogensinde før regeringens nye udenrigs

strategi udstikker nogle centrale pejlemærker for danmark i en udfordrende tid jeg ser frem til at vi snart skal drøfte strategien her i folketinget det er en vigtig debat for der er jeg havde nær sagt desværre meget at tale om verdens mægtigste land usa er på en mere uforudsigelig kurs end før briternes beslutning om at træde ud af fællesskabet udfordrer samarbejdet i eu

et vanvittigt nordkorea

en urolig verden så sent som i går

det mest blodige masseskyderi i årtier helt almindelige mennesker som hyggede sig til en countryfestival blev brutalt

og frihed er steget det samlede trusselsbillede er mere alvorligt end i nogen anden periode efter murens fald

derfor vil regeringen give militæret forsvaret flere muskler så vi bedre kan bidrage til nato’s kollektive afskrækkelse og forsvar og så vi fortsat kan være engagerede ude i verden

vi vil øge forsvarets muligheder for at støtte politiet til gavn for vores sikkerhed og vi vil styrke beskyttelsen mod cyberangreb markant det vil indgå i det

til en ny forsvarsaftale som vi fremlægger senere i denne måned regeringen vil give forsvaret et substantielt løft

de store investeringer i forsvar grænsekontrol politi efterretningstjenester og vores øvrige nationale sikkerhed er nødvendige

men den fælles kultur og de idealer om

og lige muligheder der har bundet os sammen gennem generationer er vores faste ståsted i en urolig verden vores fællesskab er det stærkeste værn af alle frihed og lige rettigheder er også fælles europæiske værdier

bedre end alternativet et splittet europa

vi må ikke tage gevinsterne for givet det har brexit mindet os om

fordelene kan måske godt virke usynlige i det daglige men de er der og de er store det indre marked danske virksomheder der har fri adgang til fem hundrede millioner forbrugere danske forbrugere der har fri adgang til et hav af varer fordelen for en almindelig familie kan opgøres

en balance i eu politikken langt de fleste eu borgere i danmark arbejder de betaler skat de bidrager til samfundet og vi kan ikke undvære dem men når den

eller når man tager en børnecheck med tilbage til et land hvor den er tre gange så meget værd som i danmark

er det urimeligt vi har brug for en ny rimelighed og en bedre balance i næste måned overtager danmark formandskabet for europarådet og her er det min og regeringens klare ambition at arbejde i samme retning mod urimeligheder for rimelighed

menneskerettighedsdomstolen har på nogle områder skabt en praksis og en retstilstand som befolkningen og de enkelte lande ikke kan se sig selv i

jeg kan ikke acceptere at vi ikke kan udvise dybt kriminelle udlændinge fra danmark ud fra et hensyn til familieliv og privatliv det strider imod min retfærdighedsfølelse jeg kan ikke forklare at kriminelle fra nogle eu lande skal blive i danmark fordi fængslerne i deres hjemlande ikke lever op til de menneskerettigheder som landene selv har underskrevet det bør da ikke være et problem i danmark så her er der også behov for en ny rimelighed

det europæiske samarbejde både i eu og i europarådet skal give mening for borgerne det er en del af et frit rigt og fredeligt europa

vi kæmper for danske værdier ude i verden

jeg er stolt over den indsats som vores udsendte mænd og kvinder yder i verdens brændpunkter irak afghanistan mali kosovo sydsudan sydkorea i gør danmark ære

at danmark kæmper for verdens kvinder

når andre trækker sig stiller vi op med ekstra styrke og regeringen vil nu afsætte det største beløb i danmarkshistorien til humanitær bistand

hjemlande så færre søger mod europa

som vi i stedet kan bruge til at hjælpe mennesker i nærområderne og på den måde hænger

derfor vil regeringen også fortsætte med den stramme udlændingepolitik vi arbejder på at få de asylansøgere som er blevet afvist sendt hjem vi vil holde fast i stramme familiesammenføringsregler og vi vil stramme reglerne for indfødsret dansk statsborgerskab er for dem der ønsker at være en del af danmark for mennesker der vil vores værdi og demokrati

den fælles indsats i eu har bragt migrantstrømmen

de stramninger af udlændingepolitikken som vi har gennemført i danmark har været med til at bringe asyltallet

også sammenlignet med resten af europa politik gør en forskel de stramninger af kontanthjælp og integrationsydelse som vi har gennemført sammen med dansk folkeparti

til at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde politik gør en forskel de aftaler om integration som arbejdsmarkedets parter kommunerne og regeringen har indgået betyder at langt flere flygtninge nu bliver erklæret jobparate end nogen sinde tidligere politik gør en forskel det går den rigtige vej

ikke i mål på trods af mange gode viljer en lang række planer og udspil herunder flere

er der problemer som ikke er løst rundtom i landet er der slået huller i danmarkskortet

geografiske områder og mentalt her lever man uden kontakt til resten af samfundet

og vi må jo bare konstatere at det ikke er lykkedes at sætte effektivt ind mod parallelsamfund det er et alvorligt svigt og det ansvar må vi tage på os

det er vigtigt for mig at sige at langt de fleste der kommer til danmark udefra bidrager positivt jeg møder mange velintegrerede indvandrere og efterkommere der er bekymrede for deres børns fremtid

som frygter at deres egne børn som passer skolen som arbejder som klarer sig godt

sige til alle jer med udenlandsk baggrund

som har taget danmark til jer

i er velkomne

integration handler ikke om hudfarve eller religion det handler om at vælge danmark til danmark er og skal være danmark et trygt land et frit land og derfor skal vi tage fat på de store problemer der opstår når vores frihedsrettigheder bliver lagt i hænderne på nogle

den danske friskoletradition er et eksempel der viser dilemmaet de frie skoler

af kolds tanker som et redskab til at myndiggøre skabe mere frihed men den frihed som i hænderne på danske skoleledere lærere og forældre bruges til at oplyse anvendes desværre på andre skoler til at formørke danske regler love og normer kommer faktisk til kort i områder der ikke er frie og danske i deres værdisæt

derfor har regeringen strammet lovgivningen for friskoler derfor har tilsynsmyndighederne fulgt op én skole har fået frataget sit statstilskud permanent andre er sat under skærpet tilsyn og jeg er meget tilfreds med at myndighederne gør op med skoler der svigter deres ansvar et ansvar for at ruste børnene til at leve i et land hvor vi har frihed og folkestyre

men det stopper ikke her vi er nødt

og direkte fat om problemernes rod

vi er nødt til at tage mere håndfast fat om problemernes rod for ellers vokser de os over hovedet med risiko for at alle skæres over

så vi mister den tolerance for forskellighed som jo også er en dansk værdi

regeringen vil derfor ved årets udgang komme med en stribe konkrete forslag til hvordan vi langt mere målrettet kan sætte ind over for parallelsamfund

i sidste måned blev to borgere ramt af skud på nørrebro i københavn

helt tilfældige mennesker

i sidste uge blev der skudt mod en civil politibil et direkte angreb mod dem der er ansat til at passe på os et direkte angreb på tilliden og trygheden i vores samfund som borgere skal vi kunne leve vores liv og gå i fred og

gaden og de offentligt ansatte skal ikke arbejde med risiko for deres liv de fortjener tværtimod en kæmpe respekt for det de gør

kæmpe respekt til alle jer der knokler for at danmark er et godt og trygt land det gælder i politiet det gælder på sygehusene på plejehjemmene i børnehaverne på skolerne på socialkontorerne på

i passer på danmark og derfor skal vi passe på tilliden og trygheden

det gør vi ved at bede forsvaret om at aflaste politiet i en svær tid men vigtigst skal vi forebygge at mennesker havner i den situation hvor de ødelægger deres liv

ødelægger andres liv

og allervigtigst skal vi have fat i de helt unge før det går frygteligt og uopretteligt galt

vi skal have børn og unge væk fra kriminalitet og ind i et ordentligt liv regeringen vil stille de helt unge kriminelle til ansvar for deres handlinger der skal være en konsekvens

at oprette nye ungdomskriminalitetsnævn med en dommer i spidsen der skal behandle sager

børn og unge ned til tolv år som er på vej ud i hård kriminalitet så vi tager det i opstarten møder dem med en hurtig og konsekvent reaktion

regeringen vil om kort tid fremlægge vores reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet de helt unge skal mødes med en konsekvent og en fast hånd når de træder forkert

varmt hjerte og et skub i retning af et andet og bedre liv

regeringens udspil om ungdomskriminalitet er en ny brik i vores samlede strategi for at støtte børn og unge på kanten få dem væk fra kanten

sidste år fik

og otteogtredivetusind unge et eksamensbevis i

et gymnasium

i disse år bruger vi flere penge på uddannelse end nogen sinde

mere end tredive milliard kroner alene til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

alligevel sidder der i hver skoleklasse typisk tre fire fem elever der ikke har greb om det faglige

som ikke begejstres af mulighederne men tværtimod trækkes ned af magtesløsheden

dem må vi ikke svigte uddannelse bliver stadig vigtigere for at få et arbejde for at forsørge sig selv for at klare sig i livet prisen for ikke at gøre noget stiger

derfor er jeg glad for at vi i juni indgik en politisk aftale om dagtilbud med ekstra støtte til udsatte børn derfor er jeg meget tilfreds med den aftale vi har indgået med fagbevægelsen og arbejdsgiverne om flere praktikpladser

derfor ser jeg frem til at vi meget snart forhåbentlig indgår en aftale om de forberedende uddannelsestilbud for de unge der har sværest ved at finde vej efter folkeskolen og derfor er jeg glad for at skolepuljen på

nu er ude at arbejde på mere end hundrede folkeskoler i hele landet en pulje som er et tilbud til skoler med mange fagligt svage elever

den kommune med størst problemer lukker døren for en pose penge og en udstrakt hånd det synes jeg er et svigt af eleverne i københavn

i august besøgte jeg søndervangskolen i aarhus

selv om mere end ni ud af ti elever har indvandrerbaggrund

nu skal skolepuljen hjælpe dem med at gøre det endnu bedre i sidste måned var jeg på særslev hårslev skole på nordfyn her fortalte cecilie og liva fra syvende klasse at skoledagen nu er mobilfri at eleverne skal være ude i alle frikvartererne og at en mere struktureret skoledag gør det lettere at lære og at trives det er mit håb at metoder og tilgange fra omkring hundrede skoler rundt i landet nu vil sprede sig til mange flere skoler til gavn for de børn der har mest brug for det

fælles styrke ved at være i øjenhøjde med hinanden vi deler skole og boligkvarter og taler sammen over hækken eller kaffen selv om vi er forskellige den balance er vigtigere end noget andet

derfor siger jeg klart fra over for den modkultur og de parallelsamfund der sætter skel mellem mennesker jeg ønsker et danmark hvor der er frihed til forskellighed og lige muligheder i dag er jeg glad for at få lov til at holde min tale i en folketingssal hvor vi har fået bedre arbejdsforhold for dem der for eksempel har brug for en kørestol

det manglede bare i demokratiets hjerte det var på tide kunne man sige tak til folketingets formand og resten af præsidiet for den vigtige prioritering i næste måned vil regeringen fremsætte et lovforslag

vi skal hele tiden bevæge os mod et danmark hvor flere deltager hvor flere er med hvor flere deltager aktivt ikke kun

på esbjerg gymnasium og deres ligesindede men os alle sammen alle vi danskere alle os der vil danmark det går godt i danmark det går sådan set ret godt der er grund til optimisme

vil vi også i fremtiden have noget at have optimismen i endda endnu mere så kan vi gå endnu bedre tider i møde bedre end nogensinde for flere end nogensinde

vil fremgå af folketingstidende DK